dagpengekommission fordi vi mener at det nuværende dagpengesystem

så om jeg ønsker at genoptjeningsperioden skal være længere end i dag

når man opbruger dagpengeretten og det må da vist være en forholdsvis særlig politisk logik der får spørgsmålsstilleren til at spørge en socialdemokrat om genoptjeningskravet skal strammes yderligere i forhold til i dag

i virkeligheden ønskede at spørge til om det skal være

og det blev jo også foreslået af lo og ftf i sidste uge der vil jeg for mit vedkommende gerne kvittere for det indspark som lo og ftf kom med i sidste uge regeringen har netop lagt meget vægt på at inddrage

da parternes perspektiver på indretningen af dagpengesystemet efter vores opfattelse er vigtige

for vores vedkommende bør være fuldstændig konkret og specifik i forhold til konkrete delelementer for så var

at nedsætte en kommission på det her område vi har nedsat en kommission for at få et gennemarbejdet grundlag at stå på når vi skal ændre systemet og det grundlag skal blandt andet sikre at vi betragter systemet i sin helhed og ikke lægger os konkret fast på enkeltelementer løsrevet fra den helhed man kan efter min opfattelse se på genoptjening

holdning eller sin idéudvikling i en kommission det undrer mig jo lidt når man samtidig fra

regeringens side har voldsomt travlt med at skose venstre for ikke

pege på forskellige konkrete elementer det gælder eksempelvis vores forslag om at skulle lægge et loft over hvor meget man kan få i samlet offentlig ydelse mod til gengæld at sænke skatten på de små indkomster

ud som et forslag som en retning for hvad vi gerne vil for at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde vi er ikke konkrete i den sidste detalje men vi har dog lagt en retning det bliver vi skoset for fra regeringen og socialdemokraternes side

har deltaget i det kor og nu hører vi så her at når det drejer sig om dagpengene jamen så er det helt legitimt fra regeringen og fra finansministerens side at sige

være fuldstændig konkret eller specifik vi skal have en bedre balance

det lyder jo godt nok men men hvad betyder det hvad betyder det at

have mere balance mere tryghed og hvorfor er det at regeringen på lige præcis dagpengespørgsmålet ikke ønsker at være fuldstændig konkret og specifik når man nu beder venstre om

hvor vi dog peger på en retning her har man ikke engang en retning fra

moderne eller ej som man så ikke vil sige noget konkret om og det giver jo

at det man indtil videre konkret har gjort op til firs

vil man dække regninger for mange mange mange milliarder kroner med

er et stort problem og jo ganske forskelligt fra det her

man inden for den samme økonomiske ramme en kommission om at se på hvordan man kan få et afgrænset felt til at fungere bedre end det gør i udgangspunktet nemlig et udgangspunkt

hen ved fire fem år siden da man lavede en dagpengereform over natten uden forberedelse uden kommission og som viste

regeringen siger vi kan godt tillade os ikke at have nogen konkrete svar på dagpengespørgsmålet fordi det ligger inden for den samme økonomiske ramme når venstre så foreslår eksempelvis et udgiftsstop altså en offentlig sektor inden for den samme økonomiske ramme og inde under det udgiftsstop har forskellige elementer

så behøver venstre altså heller ikke nu med finansministerens ord at være hundrede procent konkret var det sådan

parter om at give et godt bud på det og så simpelt hen at have en økonomisk politik der gå ud på

så vidt angår halvdelen af hele bnp bare har en retning altså al offentlig økonomi i danmark har venstre jo alene en retning på der er ikke noget konkret det må da siges at være et meget meget løst program

retninger vi mener er de rigtige men jeg bliver nødt til at anholde at når man fra regeringens side bruger stort set samtlige kræfter på at skose venstre for ikke at være præcis i den sidste detalje

det altså at gøre med skalaen mens man selv ikke har nogen

engang har en retning for dagpengeområdet

stigende beskæftigelse og vi har faldende ledighed vi har så også måttet se i øjnene og det gør jeg meget gerne ved enhver lejlighed at indfasningen af dagpengereformen som vi jo arvede fra den forrige regering og dansk folkeparti og dermed også fra spørgeren var for hurtig

en række omgange forlænget indfasningen af reformen der er afsat et ganske stort milliardbeløb til forsørgelse og til opkvalificering for personer der

er tæt på at opbruge deres dagpengeret og ingen kan derfor være seriøst i tvivl om at regeringen har investeret massivt i at hjælpe ledige i beskæftigelse og er meget optaget af indretningen af dagpengesystemet det siger også sig selv at når vi har nedsat en dagpengekommission

jo fordi vi mener at det nuværende system ikke er

at lægge os specifikt fast på konkrete delelementer havde vi været villige til at gå ned ad den vej

nedsætte en kommission vi har netop nedsat kommissionen for

skal ændre systemet i forhåbning om at det går bedre den her gang end det gjorde da venstre stod i spidsen

noget imod men men jeg bliver bare nødt til så at spørge i forlængelse af den diskussion vi havde

det tidligere spørgsmål ikke så underligt hvorfor er det at når venstre foreslår om end det er en retning

at vi gerne vil lægge et loft for hvor meget vi vil mene er rimeligt

få i offentlig ydelse mod til gengæld at sænke skatten for små indkomster for den vej rundt at gøre det mere attraktivt at komme ind på arbejdsmarkedet og forskellen mellem at være uden for og inden for

gjort større så bruger statsministeren og nu også finansministeren stort set

taletid og muligheder for at komme på mediedagsordenen

konkret færdig model for hvordan det skal skrues sammen det bliver vi stillet

mener der skal være lidt bedre balance lidt bedre tryghed det er ikke godt nok det der er

har ikke selv en selvstændig holdning til hvad det er er ikke er godt nok med det nuværende system

det der skal gøres bedre for at vi kan få bedre balance og mere tryghed ind i dagpengesystemet har man ikke en eneste holdning til det eller har man parkeret hele sin idéudvikling i en kommission som så behændigt nok skal komme

den meget præcise forskel at venstre forsøger at bilde folk ind at man kan finansiere meget store skattelettelser på arbejde og i øvrigt også alle mulige andre ting med et kontanthjælpsloft som venstre ikke vil sige hvordan de vil lave og

man derfor ikke kan regne på hvordan vil virke rent økonomisk

han venter på en kommission han har ikke en selvstændig holdning til det må jeg forstå i hvert fald ikke en holdning han vil ud med det er muligt han har den det tror

til gengæld bruger regeringen så stort set alle sine kræfter på at skose venstre for at

den retning vi peger på med de forslag vi lægger frem

det er i hvert fald sådan jeg forstår det som finansministeren her siger jeg synes det er underligt men det står

tindrende klart venstre lægger en retning frem for hvad vi gerne vil finansministeren

det er

misforståelse nemlig at den manglende revision af

har ført til at skifteretterne ikke har haft mulighed for at føre tilsyn med kuratorerne der er også blevet antydet eller spekuleret i om det har betydet

lige nå at besvare det andet spørgsmål

hvorfor bekendtgørelsen har været så lang tid undervejs

det selvfølgelig på ingen måde er tilfredsstillende at det har taget så lang tid

afvejning der foregår at sørge for at det her arbejde bliver udført på

klart at præcisere det her med forhåbentlig for jeg synes

særlig godt dækkende for den sikkerhed som vi jo sådan

i forhold til overholdelse af gældende retspraksis som jo skal

er under konkurs for netop at sikre at så mange

også ender med at kunne blive dækket af konkursboets

der siger præsidenten for sø og handelsretten jo at da der ikke er ført kontrol

mistet penge på grund af at der har været større udækkede gældsbyrder end det ellers ville have været nødvendigt hvis man havde haft en større

justitsministeren bekendt med at der ikke findes tal

sejlet rundt i syv år det kan så være

mange af vores virksomheder og jo også enkeltpersoner

er helt rigtigt af os at have diskussionen her i folketingssalen og som sagt svarer jeg også meget gerne på på skriftlige

som udgangspunkt må vente en år med familiesammenføring og for det tredje har vi gjort det lettere at inddrage opholdstilladelser så det sikres at flygtninge kan vende hjem når situationen i hjemlandet

lov at gentage hvad jeg har sagt tidligere jeg tror ikke man flygter for sjov det er vigtigt at vi i danmark lever op til vores

vis jeg synes derudover også man skal være opmærksom på at når man taler om tallet på de fire

drejer det sig om det samlede antal asylansøgere som er meddelt opholdstilladelse i den omtalte periode fra februar til april to tusind og og femten

er alene af den årsag ikke omfattet af stramningerne ser vi bort fra denne gruppe

er der tale om at seksten procent er omfattet af de nye stramninger derudover skal man

med de ændrede asylregler ikke ændrer forholdene for

og det ved spørgeren jo alt om tager vi også den gruppe ud af

har stramningen faktisk ramt fem og halvfems procent det viser jo noget om at tal kan læses forskelligt alt afhængigt af

vi tager med uanset hvordan man måtte

er der ikke nogen der kan spå om fremtiden andet end at det her område er et svært område at håndtere jeg synes vi er kommet et skridt nærmere den rigtige balance med det lovforslag som for nylig blev stemt igennem

danskere man tager ikke alvorligt

der ligger i flygtningebegrebet nemlig det forhold at folk altså skal tilbage

sendes hjem når det er sådan at

alvor altså for mig at se er det afgørende for danske politikere og det gælder også regeringen at man

er hovedansvaret og der synes jeg så bare man kan se at ligesom

stor demografisk ændring af den danske befolkning så det er det der er mit

spørgsmål og det er det der ligger i det her spørgsmål jeg synes at det er er meget meget alvorligt

at den demografiske sammensætning ændrer sig så hastigt

så bare bliver integreret i det danske samfund og nok i virkeligheden om føje år

forbrydelser mod menneskeheden og som derfor også sender mange mennesker på flugt samtidig kan vi se et vel de facto kollaps i libyen som sender mange mennesker over middelhavet i den situation skal vi jo finde den rette balance mellem at hjælpe mennesker der er i nød og har behov for beskyttelse samtidig med at vi kan få tingene til at fungere herhjemme og jeg mener at det

lovforslag vi diskuterer her er udtryk for netop at

mellem på den ene side at hjælpe og på den anden side

det vil betyde at de her mennesker bliver integreret det er

i år omkring de her tolvtusind hvad så næste år det er også tolvtusind altså der er sat gang i en mølle lige i øjeblikket

en dramatisk ændring af den demografiske situation i danmark såvel som i resten af europa og det synes jeg er enormt bekymrende når vi samtidig slås med parallelsamfund og alt muligt andet der udvikler sig i danmark og der vil jeg sige at der er mit hovedansvar at man passer på danmark

med minoritetsbaggrund der er repræsenteret i de forkerte statistikker

det er jo derfor at vi som regering ikke er tilhængere af fri indvandring og det er også derfor vi har strammet op på asylområdet

vi ved godt at antallet spiller en rolle i forhold til vores evne til at integrere det ændrer bare ikke på at der er mennesker i nød der har behov for vores beskyttelse

bliver til en del af danmark og ikke bliver sendt hjem igen og så spørger jeg bare hvad har man egentlig tænkt sig at gøre på lang sigt for

her vil betyde en meget meget dramatisk ændring

sammensætning i danmark hvilket jeg synes er utrolig bekymrende når jeg tænker på at jeg faktisk sammen med justitsministeren skal give det her land videre til vores

børnebørn i en forsvarlig stand uden parallelsamfund og uden den opløsning af sammenhængskraften som sker i

andet i det lys man skal se at vi fra regeringens side lægger op til at man i fremtiden skal arbejde

i øvrigt er noget der kommer til at gælde alle flygtninge og indvandrere jeg tror ikke der er plads til romantik på det her område og det er klart at med de store integrationsudfordringer vi stadig kan se så bliver man nødt til at erkende at antallet har en betydning for vores evne til at integrere

at vi i lyset af ln dommen i to tusind og tretten netop ændrede praksis så studerende fra eu og eøs landene i dag har mulighed for at modtage su hvis de arbejder ved siden af studierne i et vist omfang tidligere var det et krav at man også havde arbejdet i danmark inden

kan ikke overraske nogen

jeg sikker på heller ikke overrasker spørgeren arbejde gør det naturligvis ikke alene og eu og eøs studerende skal ligesom danske studerende

modtage su og så har vi givet mulighed for at der kan ske en hurtigere afprøvning på de videregående uddannelser af om de studerende faktisk også er

så nej jeg er af af den grund ikke bekymret for udviklingen jeg er mig naturligvis mit ansvar bevidst

med alle andre ydelser der vil forsøge at udnytte reglerne og derfor har regeringen også indført en skærpet administrativ kontrol måned for måned bliver der holdt øje med om betingelserne for at modtage su som vandrende arbejdstager

suen og hvis der er udbetalt for meget så følger vi op med et tilbagebetalingskrav

gøre opmærksom på at internationale studerende faktisk udgør et meget stort potentiale vores erhvervsliv har og det er jo senest

udtrykt i dag af en stor erhvervsorganisation brug for masser af kloge hoveder og gerne nogle der samtidig har

så desto bedre vi er til at fastholde de studerende i danmark efter studierne

det første år ser en tidobling og året efter ser en fordobling så kan jeg godt se frem til at

om ministeren virkelig mener at det er godt og i orden at det

der i højere og højere grad via flere forskellige domme

at tage unge ind fra udlandet der er rigtig dygtige og give dem en uddannelse

her i danmark os her i folketinget der selv bestemmer hvem vi vil bruge penge

på fuld tid og lever fuldt ud op til de forpligtelser så får man

det er bekymrende jeg tror vi kan få rigtig meget ud af de her internationale

når jeg hører om at man fra uddannelsesstedernes side går ud og orienterer de potentielle studerende i blandt andet rumænien og andre steder om at hvis de kommer til danmark og tager et lille job

mener ministeren så virkelig at det er den måde vi skal agere på at vi skal sige det er helt fint det gør vi ikke i dansk folkeparti vi synes der bør være nogle grænser vi synes at vi selv bør bestemme hvilke studerende

en søgning og der er en stigende søgning af internationale studerende til danske uddannelser det er godt for det har vi

er klart at det vil danske uddannelser også gerne have vi har

internationaliseringsmålsætninger som netop handler om at vi skal tiltrække flere ligesom vi gerne vil have flere danske studerende ud det som er hovedopgaven

er at vi skal have rigtig mange af dem til at blive og arbejde i danmark

skubbe det danske studerende ud af uddannelsessystemet så jeg vil gerne høre har ministeren slet ikke en grænse for

eller skal vi bare sige kom her alle dygtige unge i europa

og i mange år fremad for det er det der skaber nye job til mange flere danskere så jo flere af de her udenlandske studerende

vi kan holde på og som bliver i danmark og bidrager med deres viden som de har opnået på danske uddannelser

få et arbejde et vist antal timer i danmark

i år en statusredegørelse til

su forligskredsen om udviklingen i antallet af eu og eøs

der modtager su som vandrende arbejdstagere

at antallet af eu og eøs borgere som

vandrende arbejdstagere udgjorde hvad der svarer til tre tusind

hundrede og tretten helårsmodtagere i to tusind og fjorten altså lidt under tres procent af det maksimale skøn at antallet naturligvis er steget havde alle

su for en stor gruppe eu og eøs studerende det fremgår også at stigningen i to tusind og fjorten var på cirka en tusind fem hundrede helårsmodtagere mens den i to tusind og tretten var på cirka to tusind helårsmodtagere altså en mindre stigning i to tusind og fjorten end i to tusind og tretten endelig fremgår det også af redegørelsen at regeringen har etableret en skærpet administration og kontrol som vi også var inde på før som måned for måned sikrer at de studerende til stadighed opfylder kriterierne for at modtage su jeg kan naturligvis ikke

og jeg vil løbende orientere forligskredsen hvis udviklingen afviger fra det forudsatte der er vi bare slet ikke i øjeblikket det vigtige for mig er at rette fokus på hvordan vi bliver endnu bedre til at omsætte det store potentiale som internationale studerende udgør det er både til gavn for vores erhvervsliv og vores samfund og i sidste instans

udviklingen skulle overskride det forudsatte

skal vi i fællesskab sikre finansiering inden for

presser danske uddannede ud af arbejdsmarkedet

i starten har presset unge ud af uddannelsessystemet så danske unge slet ikke kommer ind og får en uddannelse

de kommer jo ikke ind på danske uddannelser medmindre de er dygtige nok

blive optaget ligesom de skal være i arbejde i en dansk virksomhed så det

udgrænse danske studerende hverken i uddannelserne eller på arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet handler det jo i meget høj grad om at virksomhederne kan tiltrække den arbejdskraft som de har behov for

godt være at vi kan få en masse dygtige unge udefra til at komme hertil og tage vores uddannelser og i værste fald

bliver de og tager vores jobs men hvad skal vi så gøre for de unge der så ikke får en uddannelse og de unge der har en uddannelse og ikke kan få et job hvordan kan

er der slet ikke nogen grænser altså vi har sat den her grænse på tre hundrede og halvfems million kr

er det først når vi kommer over den at ministeren vil sige at nu skal vi gøre noget vil man ikke på forhånd sige nu har vi en udvikling og den er vi nødt til at tage

fordi de kan få det det er en følge af eu dommen v vi kommer til at fortsætte med at

ville tiltrække både udenlandske studerende og

ikke er godt nok og der er brug for at tænke systemet igennem for regeringen er afsættet at dagpengesystemet skal udgøre en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel en stærk arbejdsløshedsforsikring har medvirket til et fleksibelt arbejdsmarked med høj mobilitet og har bidraget til at give økonomisk tryghed og skabe både vækst og velstand til danskerne regeringen ønsker et moderne men også et fleksibelt og robust dagpengesystem med en høj andel af forsikrede

skal dagpengesystemet også fremadrettet yde en økonomisk tryghed for medlemmer ramt af ufrivillig ledighed og sikre at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet det er derfor at regeringen har bedt kommissionen om at komme med deres anbefalinger til hvordan et sådant dagpengesystem kan udformes

efter min opfattelse brug for at give kommissionen arbejdsro frem til afrapporteringen til september

noget som det ikke er lykkedes i den her periode er at finde et nyt robust system skal vi virkelig vente

trettentusind flere i år mister retten til dagpenge før vi gør noget skal vi lade en kommission stå i vejen for løsninger

hvad det er for et socialdemokratiet hvad det er for en regering vi skal bakke op hvis vi skal det

en række socialdemokrater har spillet ud dansk folkeparti 3f foa dansk arbejdsgiverforening ja sågar venstre er begyndt at spille ud nu og åbne lidt op for at de måske har været

vi også skal høre bare en lille smule til hvad

ville det så ikke være rimeligt at spille ud

her vi står behøver vi nu prøver jeg at sige det lidt forsigtigt for de

have nogle højtuddannede kloge åger til at sidde og forklare os hvor vi skal hen med det her kan ministeren forestille sig at de kunne komme med et forslag vi ikke før har hørt eller diskuteret i arbejderbevægelsen de sidste fem og tyve år kan ministeren forestille sig at det ikke er os som politikere at det ikke er os som regering der skal

har sat på det her område vi vil et andet og vi vil et mere trygt dagpengesystem men vi vil bare også gerne sikre at det er noget ordentligt og gennemarbejdet og ikke

eller at enhedslisten vil hjælpe børsspekulanter i skattely

med bekymrede miner taler om ulighed i sundhedsvæsenet

jo fordi det er den tidligere vk regering der på lange stræk skabte et a og et b hold på sundhedsområdet det var vk regeringen der parkerede pensionister folk med kroniske sygdomme folk der havde mistet deres arbejde og folk med små indkomster på b holdet alle dem der ikke kunne få privat forsikring og springe køen over det var venstre som ifølge rigsrevisionen spildte millioner af danskernes skattekroner

og det var venstre der var lodret imod lodret imod da jeg i marts sidste år slog fast at der skal gøres en særlig indsats for de svageste patienter for at skabe reel lighed i sundhed

den her regering sr regeringen har kæmpet den modsatte vej

have mindre ulighed vi vil have et sundhedsvæsen hvor folk bliver behandlet efter hvor syge de er ikke efter hvor godt forsikret de er vi vil have et sundhedsvæsen hvor ingen borgere skal bekymre sig om om de har råd til at blive behandlet hvis de bliver ramt af sygdom hvor der bliver lyttet til patienters

og vi vil have et sundhedsvæsen hvor der er reel lighed i sundhed også for de svageste patienter og også for patienter med kroniske sygdomme det kæmper vi

forskel mellem os og jer og derfor synes

er godt hvis venstre vil komme ind i kampen

procents større chance for at ressourcestærke

patienter med kort eller ingen uddannelse og det er ikke noget der er vedtaget nogen steder i vk regeringens tid og lignende det er det er noget som foregår

helt urimeligt at der er den her forskel på om man har en lang uddannelse

uddannelse og det er derfor jeg godt vil

derfor jeg vil spørge ministeren hvor mener ministeren

for at mindske risikoen for at socialt sårbare patienter ikke bliver henvist til

for alvor har styrket deres indsats i

kan godt være at spørgeren synes det er ubehageligt men når venstre siger at man vil bekæmpe ulighed i sundhed så skylder man jo også at forklare

vi har finansieret fuldt ud hvad der skal ske venstre står og gør sig klog uden at have noget som helst svar på hvordan

i sundhedsloven nemlig en let og lige adgang til sundhedsvæsenet uanset hvem man er det er en lille smule rystende at regeringen at knæsætte et nyt princip om at vi skal etablere a og

deres uddannelse det er så venstres officielle holdning til at tage hånd om dem som har særligt behov så det er altså på kanten til det hykleriske

ikke kun har formel lighed men hvor man også har reel lighed hvor man ikke selv om man er kortuddannet skal se frem til at leve kortere og med ringere livskvalitet end hvis man har en lang uddannelse jeg vil glæde mig meget hvis venstre vil melde sig positivt ind i den dagsorden der har man bare overhovedet ikke

et udgangspunkt som jeg ved at

den ulighed har typisk fulgt den ældre gennem hele livet og er således ikke

først opstået i en sen alder den undersøgelse som

spørgsmålet refererer til viser at det

ældre med lav indkomst og uddannelse der får mest hjælp jeg mener også

det vel nok havde været lidt mærkeligt hvis undersøgelsen havde vist det modsatte

lige slået fast at hjemmehjælpen skal

det betyder at visitationen til hjemmeplejen er lagt ud til kommunerne det betyder også at der kan være forskelle fra kommune til kommune det gælder for ældreområdet og

venstre mener at vi skal til at ændre på det kommunale

er at skabe nogle gode rammer for at kommunerne kan udføre deres opgaver og

at vi sammen med venstre og de andre satspuljepartier netop

indgået en aftale om at ændre de forebyggende hjemmebesøg den forebyggende indsats er nemlig meget vigtig hvis vi skal undgå at der overhovedet bliver

hjemmehjælp jeg er især glad for at de forebyggende

besøg fremover vil kunne målrettes de borgere over fem og tres år der er i en særlig risikogruppe

lige præcis det kan også være med til at udligne den sociale ulighed

har det stor betydning om vedkommende får den hjælp som der virkelig er behov for og der viser undersøgelsen her at der er stor forskel på om det er ældre der bor i en bykommune eller det er ældre der bor i en landkommune eller på landet

jeg har stillet spørgsmålet her til ministeren

for at skride ind og påpege at der er nogle ting her uden at anfægte

lokale kommunale selvstyre for det skal ministeren selvfølgelig ikke men alligevel påpege at der er noget her der skal tages særlig

der vil jeg godt spørge ministeren

sådan helt konkret vil gøre i forhold

netop har lavet hvor som herre flemming damgaard larsen også

det er den rehabiliterende indsats som er i højsædet der går man netop ind og kigger på den enkelte ældre og

ser på hvilke ressourcer lige præcis

herre hansen eller herre larsen eller fru jensen eller hvem det

med standardiserede tilgange bliver det meget meget vanskeligt for det

hvis ens hustru har været den der har lavet mad men

der sker rigtig meget ude i det ganske land

jeg tror det var i går eller i forgårs dagene kan være lidt svære

også køre en kampagne om ensomhed

en anden og kvalificeret indsats for at sikre

meget glad for at høre at ministeren tager det op med ældre sagen men kunne ministeren løfte lidt af sløret for hvad ministeren i øvrigt vil gøre i den sammenhæng

er der unge mennesker som har købt

ældre og give dem en mulighed for at få et socialt fællesskab og så fremdeles det er en lillebitte del af det

meget meget fokuserede på og jeg ved at vi er fuldstændig enige om

at ensomhed er en stor problemstilling som vi fortsat

selvfølgelig også hjælpe de unge på ret kurs til et normalt liv med uddannelse beskæftigelse og selvfølgelig uden kriminalitet jeg

at det er vigtigt at slå fast at de børn og unge hvor

frihedsberøves ikke kan forlade i institutionen

set heller ikke komme på ferie de børn og unge som

er altså ikke frihedsberøvede men anbragt på en åben afdeling

som bliver anbragt på sikrede institutioner

set også unge af andre socialpædagogiske grunde for eksempel fordi de har behov for socialpædagogisk observation eller

vil jeg ikke stå her og vurdere om det er rimeligt eller ej at der er

konkrete unge som har været på ferie

selvfølgelig kender de unge og deres sager

er det region midtjylland som er ansvarlig for driften og institutionen

også for at ressourcerne anvendes ansvarligt og hensigtsmæssigt i forhold til formålet med indsatsen det politiske ansvar ligger selvfølgelig også

regionsrådet vi har i folketinget desuden bestemt at

fem socialtilsyn skal føre tilsyn med at tingene foregår efter bogen på institutionerne og at socialtilsynet fører tilsyn med både institutionens økonomi og også

det system har jeg tiltro til og derfor

hårdtarbejdende og studerende unge mennesker som passer deres ting og

har ministeren ikke en idé om at det her godt kunne virke en smule anstødeligt på på dele af befolkningen at man på den her måde belønner kriminelle ved at sende dem på skiferie ovenikøbet

set godt forstå men det er jo også derfor man skal have den

men som jeg også indledte med at sige

elleve punktsplan mod ungdomskriminalitet til to hundrede

til at skimme den men der synes jeg måske ikke

det fremgår at man har særlig meget lyst til at stramme op på lige netop sådan

til udlandet hvor man rejser rundt og belønner kriminelle unge mennesker i stedet for

fin plan som et eller andet sted også skal forhindre at de unge

allerede når der sker en førstegangshandling for eksempel med reaktionsrådene hvor vi samler forældre og

involverede myndigheder

skrides ind rigtig rigtig hurtigt så de unge også har en oplevelse af

nogle der holder øje med dem og kigger efter hvad

en del af et pædagogisk forløb jeg mener at ungdomssanktionen skulle ligge under kriminalforsorgen men her er der et politisk flertal der mener noget andet

skulle man måske henstille til

de her forskellige institutioner i regioner og kommuner

ikke har nødig at rejse til østrig men måske kunne kigge til sverige ellers er gribskov og rold skov glimrende steder

lavet en socialpædagogisk vurdering og

derude ansvaret ligger og den socialpædagogiske linje

bevares afgiftspligten hos netvirksomhederne der fortsat skal indbetale elafgift til staten elhandelsvirksomhederne vil skulle viderefakturere elafgifterne til slutkunderne så slutkunderne kun får én regning efter lovforslaget vil netvirksomhederne tidligst kunne fakturere elhandelsvirksomhederne for elafgifterne med en betalingsfrist den femogtyvende i måneden efter forbrugsmåneden

for at opkræve afgifter fra deres kunder før afgifterne skal betales til netvirksomhederne i dag fakturerer netvirksomhederne i høj grad kunder som ikke er storforbrugere forud lovforslaget

af indbetalingen af disse kunders elafgifter på en måned

en måneds forsinkelse af faktureringen for ikkestorforbrugere skønnes at medføre en engangsvirkning for statskassen på en milliard kroner i to tusind og seksten konkret betyder det at staten kan forvente at modtage den samme afgiftsbetaling men en måned senere

to tusind og seksten så ja jeg kan bekræfte

sig inden for underskudsgrænsen i eus stabilitets og vækstpagt i to tusind og femten er ministeren ikke enig i at det siger meget om regeringens økonomiske politik at regeringen kører så tæt på kanten at regeringen ikke er i stand til at gennemføre sin egen klima og energipolitik

at det tog længere tid end ventet at finde på et godt alternativ til den oprindelig påtænkte forsikringsordning så jeg må sige at

altovervejende af hensyn til engrosmodellen og dens

ikke regeringen vil have pso afgiften på finansloven hvordan vil regeringen så finansiere den grønne omstilling efter to tusind og seksten hvor den midlertidige aftale med kommissionen

tilsagnspapiret fremgår det ligeledes at der skal nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe om en langsigtet pso løsning som skal afrapporteres til energiforligskredsen samt at afrapporteringen skal bestå af konkrete forslag til løsningsmodeller der er foreløbigt drøftet

den proces der nu pågår og vi glæder os til så hurtigt som muligt at komme med et resultat af vores forhandlinger

efter de muligheder der i sidste ende giver det bedste beslutningsgrundlag for at finde en langsigtet løsning jeg har ikke som sådan noget jeg foretrækker frem for andet

er det pålagte opdrag er at finde noget som selvfølgelig er traktatmedholdeligt og det siger sig selv at det

herunder skalborg svenstrup støvring

på aalborg nærbane og det gør de for at sikre nærbanestationernes halvtimesdrift ved region nordjyllands overtagelse af den lokale togdrift i to tusind og sytten udvides driften på nærbanen med et ekstra regionaltog per time og retning herefter er det ikke nødvendigt at stoppe med ic

togene af hensyn til halvtimesdriften det vil give passagererne i intercitytogene kortere rejsetid til og fra aalborg for at undgå at alle passagerer mellem nærbanen og hobro aarhus eller andre stationer syd for skørping skal omvejen ind om aalborg planlægges

ic togene fortsat at stoppe i skørping så man kan stige om her mellem nærbanen og ic

det er fordi skørping både er den største station på aalborg nærbane og den sydligste endestation derfor er skørping det naturlige omstigningspunkt for flertallet af passagererne jeg kan selvfølgelig godt forstå at spørgsmålet om hvor ic togene skal standse optager sindene lokalt det gør det mange steder i danmark

min aftale med region nordjylland indeholdt en bestemmelse om at man eventuelt kan vælge at prioritere

i støvring i stedet for i skørping

for det vil indebære et for stort tab af tid for passagererne

togene også skal stoppe i støvring

det påføre de gennemkørende rejsende et tidstab der er fem til seks gange større end tidsfordelene for passagererne i støvring

skal blive meget bedre og meget hurtigere at komme frem og tilbage

usikkerhed om hvad det kommer til at betyde

som skørping har folk bosat sig netop sådan et sted

betyde utrolig meget for for stedet

derfor spørger jeg også ministeren fordi ministeren

kan man sige og derfor er det uden betydning når

siger hvad ministeren selv synes er den mest optimale løsning så det er egentlig derfor jeg har spurgt ind til det

forstået det at den mest optimale løsning ville være at

tager kystbeskyttelse meget alvorligt og derfor var jeg glad for at

i marts fik lejlighed til at besøge blandt andet nørlev strand for at lytte til både kommuner og borgere som konkret

netop i dag et lovforslag om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvis for grundskyld i det omfang grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning det forekommer ikke rimeligt at grundejeren fortsat skal betale fuld grundskyld af en grund der helt eller delvis er forsvundet som følge af kystnedbrydning

formålet med det her lovforslag er netop at gøre op med den urimelighed på mødet i hjørring den trettende marts kom vi desuden rundt om den eksisterende lovgivning og de eksisterende fællesaftaler om kystbeskyttelse vi drøftede også de ønsker og de synspunkter som kommunerne og borgerne har i forhold til de udfordringer som

der er ikke i kystbeskyttelsesloven mulighed for at udbetale erstatning der findes jo også stormflodsordningen og den hører under erhvervs og vækstministeren

katastrofeordning som dækker direkte skader opstået som følge af stormflod

et billede af hvor risikoen for erosion og oversvømmelse er størst

vi sikrer en omkostningseffektiv kystbeskyttelse i den

forbindelse har jeg også bedt kystdirektoratet om at sørge for at kommunerne og dermed selvfølgelig også hjørring kommune får lejlighed til at give deres input og vil blive inddraget i arbejdet

også følge op på nogle af de ting der blev rejst på mødet derudover pågår der

om den lokale finansiering af kystbeskyttelsen

helt konkret har kystdirektoratet indtil videre fået fem ansøgninger om kystbeskyttelse i det her område der

givet to tilladelser et afslag og i de sidste to sager afventer direktoratet

så der pågår altså fortsat en dialog der er aktuelle sager under behandling i forhold til kystbeskyttelse i

de sidder med en grund som ganske vist nu bliver fritaget for grundskyld men men som de reelt ikke kan bruge

havde jeg egentlig forventet at når ministeren nu tog op og besøgte kommunen

borgere som har mistet deres sommerhus under de storme

grundejeren selv der skal stå for kystbeskyttelsen men

at lave den kystbeskyttelse de rent faktisk gerne ville lave og som måske kunne

når kystdirektoratet som jo er under miljøministeren ligesom har givet afslag på det

de berørte husejere så jeg håbede et eller andet sted på at ministeren kunne sige jamen vi går ind og hjælper

og det er jo også noget vi har diskuteret før men

det jeg også sagde i min indledning var jo at der allerede

i fem sager med kystdirektoratet og der er givet to

tilladelser til kystbeskyttelse så det er ikke sådan at der ikke er noget der kan lade sig gøre det er jo en diskussion

når der ikke er mulighed for erstatning

fordi der i den her forbindelse ikke var tale om stormflod derfor kan det her ikke

kommunerne i dialog med borgerne finder nogle løsninger på de her udfordringer altså at vi finder frem til de metoder som netop

kan opfylde det behov som jeg fuldt ud anerkender at borgerne har på de strækninger der

er særligt udsat når det gælder de her her store storme som

i stigende grad så jeg synes det her handler om

at sikre at vi har den gode dialog jeg har også understreget over for kystdirektoratet at det det er jeg meget optaget af at vi sikrer at man ikke bare får et afslag men at man sådan set får et tilbud om at indgå i en dialog sådan at vi kan sikre at

borger ikke bare oplever at der er en lukket dør men

er i fuld gang med eller at kystdirektoratet er i fuld gang med at se på

er udfordringerne i fremtiden kommer til at blive størst og

den baggrund kan få en diskussion om hvordan vi

det er noget vi kan løse fra den ene dag til den anden hvis der var en snuptagsløsning

jo fra miljøministeriets side fået foretaget en analyse af

for det vil vi gerne sætte ind i en sammenhæng med vores kystbeskyttelsesindsats og få

mod nogen som helst form for erosion eller

kystbeskyttelsesloven om kystbeskyttelse og ikke

fremgår det også hvad formålet med det er formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet fjorde eller andre dele

kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet kystlandskabets bevarelse

og genopretning naturens frie udfoldelse rekreativ udnyttelse af kysten sikring af den eksisterende adgang til kysten og andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse så det var sådan for at komme hele vejen rundt

hvad det er for nogle hensyn der også bliver taget

og det er jo så også det man skal kigge på lokalt når man har med en konkret

en konkret problematik at gøre

mit indtryk at det når vi har en kystbeskyttelse så er fordi vi

videre mod oversvømmelser

vel vidende at en kystsikring hvis den skal være sådan hundrede

for jeg vil gerne vide om ministeren ikke mener

der ikke konstant sker det vi ser ude på vestkysten og

falder i havet og at folk står i en meget meget ulykkelig situation hvor de mister værdier og hvor de mister ejendomme og så videre så

jeg spurgt ministeren for jeg synes det er forkert

det er nu lægger op til at det er kystdirektoratet der skal beslutte om en værdi

den her afvejning og balance mellem på den ene side at beskytte

at bevare kystlandskabet for det er jo en af de andre ting der indgår her

finde den balance imellem på den ene side beskyttelsen og på den anden side at

fald en afvejning i forhold til at løsningen ikke bare løser et helt konkret aktuelt problem for én lodsejer og skaber et problem for en anden lodsejer for vi

konsekvensen ofte er at erosionen endnu kraftigere på den anden side af høfderne eller

bløde løsninger skal foretrækkes frem for de hårde løsninger

at det er den prioritet der er og at man på den måde netop

tage hensyn til nogle af de ting der handler om kystlandskabets bevarelse og de rekreative muligheder og det var også en af de ting jeg listede op her før

der bliver ikke indført fuld afgift fra årsskiftet det siger sig selv sigtet er en gradvis indfasning således at elbiler på lidt længere sigt indpasses i vores afgiftssystem i øvrigt vi arbejder derfor på at finde den helt rigtige løsning som sikrer de rette rammevilkår for elbilerne det er imidlertid ikke helt så let som det måske kan lyde blandt andet fordi der jo af indlysende årsager også skal findes finansiering det koster penge at lave sådan

men også i årene derefter men jeg ser meget gerne at der snart findes en langsigtet løsning så der blandt andet kan blive skabt den langsigtede sikkerhed om afgiftsreglerne og det er også det som

ministeren siger at vi vil finde en løsning inden afgiftsfritagelsen udløber ved udgangen af to tusind og femten og det kan jo betyde i efteråret eller eller vinteren to tusind og femten og på den måde

vil hele elbilsalget gå fuldstændig i stå for ingen tør købe en elbil

det er jo producenterne og elbilmarkedet der sikrer at vi har infrastruktur i danmark så på den måde kommer vi jo håbløst

en række andre lande så er ministeren enig i at markedet kommer til at gå fuldstændig i stå

en sådan aftale men det at kunne lave en politisk aftale ved spørgeren jo også godt fordi spørgeren også har

på et hvilket som helst tidspunkt det er ikke afhængigt af hvornår der er frister for fremsættelse af noget givet i i folketingssalen

dog ikke på det helt simple faktum at jeg

meget gerne ser at vi relativt snart kan finde

vældig meget hvis ikke hele bilsalget skal skal gå i stå

også en vældig interesse rundtomkring i landet for

at vide om det her er noget vi stadig væk vil satse på fordi det netop er markedet selv der driver udviklingen med infrastruktur standere og så videre

inden folketinget går på sommerferie

spørger også fordi der selvfølgelig er mange valgrygter i gang og

jo ikke nødvendigvis vide hvornår valget bliver udskrevet

håber jeg også virkelig og appellerer til både ministeren

der bliver fremlagt en aftale indkaldt til forhandlinger fremsat et hasteforslag

en række lande har overhalet os og jeg håber virkelig ikke at vi skal ende som et uland i forhold til elbiler

derfor appellerer jeg meget til at der bliver fundet en eller anden form

feset ind på lystavlen men det handler jo også nogle gange om at lave det stykke politisk håndværk der skal til for at kunne lave en praktisk aftale uanset hvor mange henvendelser der så

både i pressen igennem sociale medier via post og

det budskab er da i hvert fald forstået at her er tale om en branche som meget gerne ser